kirsten normann andersen

sidste uge en udtalelse gennem twitter hvor jeg udtrykte min bekymring over situationen og opfordrede alle parter til at afholde sig fra brug af vold jeg opfordrede samtidig de iranske myndigheder til at respektere den iranske befolknings ytrings og forsamlingsfrihed fra dansk side har vi desuden tilsluttet os en fælles erklæring

for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik udsendte på vegne af eu i sidste uge og hvori der

helt seriøst at det kan man klare med en besked på twitter og en fælleserklæring altså situationen er

det der foregår i iran

angrebet på et julemarked i tyskland og det er ikke for at relativere det men her taler vi jo om et regime som i den grad også er skyld i at adskillige

ofre fordi de er homoseksuelle fordi de er kvinder fordi de

lige tror på på den samme gud som styret gør var det ikke muligt for den danske regering at være lidt tydeligere over for

menneskerettighedsdialog med iran med henblik på at

i samråd ham som ikke vil hilse på på

at chaufførernes overholdelse af køre hvile tids reglerne kontrolleres effektivt først og fremmest af hensyn til færdselssikkerheden men også for at sikre ordentlige forhold for chaufførerne

er reglerne om afholdelse af det regulære ugehvil vanskelige at håndhæve blandt andet fordi det jo er tilladt chaufførerne at afholde kortere hvil

det er derfor politiets vurdering at det er nødvendigt at observere et køretøj gennem længere tid hvis man skal kunne kontrollere hvilken type hvil der afholdes i køretøjet som bekendt

har regeringen sammen med dansk folkeparti med finansloven for to tusind og atten afsat ressourcer til politiet til en målrettet kontrolindsats der skal medvirke til at sikre ordnede forhold på transportområdet rigspolitiet

at undersøge om der som led i den målrettede indsats også kan ske en øget kontrol af chaufførernes afholdelse af regulære ugehvil i køretøjet rigspolitiet har blandt andet rettet henvendelse til kontrolmyndigheder i andre eu lande med henblik på at indhente erfaringer om hvordan reglerne om ugentlige hvil fortolkes og hvordan kontrollen er tilrettelagt i disse lande i finanslovsaftalen er der endvidere afsat ressourcer til at indføre parkeringsrestriktioner på statslige rastepladser der skal forhindre at særlig udenlandske lastbiler langtidsparkerer på rastepladserne det er så vejdirektoratet der

med at kontrollere at parkeringsreglerne overholdes det

forventningen at de initiativer samlet set vil kunne medvirke til at sikre nogle mere ordnede forhold på

nogen tid siden at man ligesom kom frem til at

i frankrig og i belgien og vistnok også i tyskland er det blevet håndhævet

foranlediget af at ministeren vil rette henvendelse til de her lande

blandt østeuropæiske chauffører at i danmark

der kører det som det skal det kan da ikke være tilfredsstillende for

som vi nu heldigvis har fået god hjælp af vores gode folk i forsvaret til at

kan få frigivet nogle betjente jeg tror på at

kigge fremad og se hvordan vi kan gøre det her bedre for det tror jeg godt vi kan

store verden i resten af europa i hvert fald at det kan man

om ministeren så er med på den ambition der hedder at hvor det måske sidste år var kendt i europa at det her kunne man gøre uden problemer vil ministeren så arbejde på at

er jeg fuldstændig enig i jeg tror faktisk at det der kommer til at være meget effektivt her er de restriktioner der nu er indført for hvor lang tid man må parkere på de her statslige rastepladser det vil betyde at det bliver umådelig svært at holde de her lange ugehvil på rastepladserne og der tror

vist at der kan være færdselssikkerhedsmæssige fordele forbundet med at benytte stærekasser også når det sker i en kombination med de mobile vogne det er rigtigt som spørgeren henviser til at der er risiko for at stærekasser vil blive udsat for hærværk

kameraerne placeres i men det betyder jo ikke at vi så skal acceptere at der begås hærværk mod atk udstyr og jeg vil i den forbindelse lige henvise til at vi i november har fremsat et lovforslag hvor der lægges op til at skærpe straffen for hærværk mod kriminalitetsforebyggende udstyr

de erfaringer der indsamles i forbindelse med forsøget

så indgå i en evaluering når det har været i gang i et år og spørgsmålet

også indgå i evalueringen

hvis vi skal meget ind i det tekniske her

henvise til til min kollega i transport bygnings og boligministeriet fordi det jo er vejdirektoratet det

men selve forsøget ser jeg frem til og jeg tror

også været derfor at man ikke bare har købt nyt

vil være udsat for massivt hærværk vi skal således regne med at de tyve stærekasser som bruges her i forsøget vil være ude af drift i store dele

politiet i stedet for opstille en stærekasse i den højde man har i de andre lande så man ikke får ødelagt udstyret endnu en gang spørgsmålet er om ikke det vil være den bedste løsning at bruge fotoudstyret der sidder i den rigtige højde fra starten og i stedet bruge de tyve fotovogne til andre opgaver end fartmåling man kunne eventuelt supplere med at de atk operatører og biler kunne bruges som hjælp ved automatisk nummerpladegenkendelse det der hedder anpg for med dette udstyr installeret i vognene og med alle de placeringer der er mulige med disse vogne rundtomkring i landet

brugbart hjælpemiddel til politiet til kontrol af eftersøgte

til brug af atk vognene til

opgaver eller andre opgaver hvis de ikke skal bruges som atk vogne

det er spild af ressourcer at splitte bilerne ad

lidt forskellige steder her

vi skal også tænke på operatørerne og at de skal have arbejdsopgaver i en tid hvor politiet er presset

der har man også vænnet sig til igennem en årrække at have mange flere stærekasser end

ikke om de her kameraer kan bruges

kontakte politiet så man lynhurtigt kan eftersætte og få stoppet

vedkommende derfor er det vigtigt for samfundet at

vi får det bedste ud af det og ville det så ikke være smart at atk operatørerne

jo mange steder ikke længere er betjente der sidder i

vi har frigivet betjentene til andet politiarbejde

administrativt personale der sidder i vognene så det kommer lidt an på hvordan det så skulle være og

jeg tror jeg vil afholde mig fra at gå for dybt ned

vigtige så de ikke forsvinder ud af billedet politiet omplacerer man jo bare men disse mennesker der sidder her har ikke en chance for at komme videre

er derfor jeg stiller spørgsmålet

tolv år mødes af en konsekvent

når de begår kriminalitet helt konkret betyder det at

ned til tolv år som mistænkes for at have begået grov kriminalitet kan få deres sag behandlet i ungdomskriminalitetsnævnet

vil jeg sige at når vi lægger op til at ungdomskriminalitetsnævnet skal behandle sager om unge

grundlæggende mener at unge i den alder skal kunne tage konsekvensen af deres handlinger og blive ansvarliggjort i nævnet men det betyder jo ikke at der ikke skal sættes en stopper for kriminalitet der er begået af børn

der er under ungelavalderen men det er ligesom i dag også op til de sociale myndigheder hvis der er nogle unge mennesker der stikker helt af og ikke har styr på deres liv

til at gribe ind jeg tror på at man fra nu af og til dommedag

meget modne elleve årige der har gjort noget

sådan kan vi jo blive ved med at finde eksempler

sted skal man jo lægge sig og der er vurderingen at at tolv år

spørgerens eget parti sådan set vil hen

en kant det er den vurdering

selvfølgelig interessant at få udboret hvorfor tolv år

stå og sige at det her var et system der skulle virke

vil jeg også gerne høre hvorfor så lige tolv år

hvis det her system er så godt som regeringspartierne og regeringsordførerne render rundt og siger

hvert fald er er mistænkte det viser

det vil jeg gerne høre

det her fine udspil alle handlinger har konsekvenser

der vil jeg da egentlig gerne spørge der er en case på side sytten

ham der er

den store forskel på det det sociale system kan i dag

hårdere system over for de helt unge kriminelle end hvis vi bare

lad os tage en lang god diskussion

jo trods alt et mundtligt spørgsmål jeg aner ikke hvad det er for et eksempel med peter

er endog meget forskellig fra den ene socialforvaltning til den anden og

et system hvor der gælder de samme regler og hvor vi har et ungdomskriminalitetsnævn med en dommer for bordenden og den dommer

bindende retningslinjer for den enkelte kommune og det synes jeg er en kæmpe

system der har en anden tilgang nemlig at få taget fat i den unge hurtigt i stedet for at der

er rigtig godt

retssikkerhedsmæssig vurdering at der sidder en dommer for bordenden i det her nævn som jo faktisk kan pålægge

er jo ikke en domstol og der er ikke tale om

hvor der skal tages stilling til om den unge er skyldig behandlingen i

handler om at fastlægge håndfaste reaktioner som retter sig mod den

kan hjælpe den unge ind på et nyt spor i retning af et liv uden kriminalitet

som begår kriminalitet vil skulle have deres sag behandlet ved domstolene hvor der vil blive taget stilling til skyld

er den unge skyldig vil domstolene med regeringens udspil som led i straffen kunne bestemme at den unge også skal have sin sag behandlet i ungdomskriminalitetsnævnet der ligesom det gælder for de tolv til fjorten årige vil have fokus på reaktioner der kan hjælpe den unge i den

dermed sikrer vi for de tolv til fjorten årige et langt smidigere system der kan pålægge den unge en straksreaktion en reaktion som klart og tydeligt indikerer at det har en konsekvens at

vil have flest mulige unge mennesker stoppet så tidligt som muligt og have dem ud af kriminalitet

i et lokale hvor vi kan snakke om her ting

nå frem til en aftale hvor dansk folkeparti i hvert fald som minimum skal være med fordi man også er med til at finansiere

der er en dommer der ud fra nogle paragraffer bestemmer hvordan det er og hvordan det så skal være i et nævn så den forskel

egentlig gerne have regeringens begrundelse for altså hvorfor man har valgt det her system den her model som jeg ikke nødvendigvis synes er er specielt fornuftig så siger ministeren og det er jeg jo egentlig glad for

man skal sætte ind hurtigt og og konsekvent

social og indenrigsministeren om hvor lang ventetid der var hvis man

børn og unge udvalget træffer en afgørelse om anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet

vil jeg bare vide om det nye system rummer de samme muligheder for

anke en afgørelse som det sociale system gør i dag for det synes jeg faktisk er væsentligt at få afdækket

hvis det er de her to hundrede og fem dage vi skal regne med afhængigt af om der er opsættende virkning eller ej så vil det jo have en kæmpe betydning for hvor hurtigt og konsekvent man kan sætte ind i i de her sager hvor det jo netop er den hårde kerne som man vil ramme

få de her sager prøvet

spørge ministeren til sidst hvordan vil ankemulighederne være i ministerens system

gerne vil med det er at systemet hurtigt og effektivt tager fat i sagerne

med nogle klare tidsfrister får sagerne behandlet

bliver ledet af en dommer og den unge har ret til at blive hørt og tale sin sag den unge vil også have ret til en bisidder eller en

den indbringes for domstolene og og hvis

afgørelsen indebærer frihedsberøvelse også for ankestyrelsen og man vil også kunne klage til folketingets ombudsmand så der er nogle klageorganer men alt andet

fristen noget længere så er det jo fordi det ikke nødvendigvis er en forbedring fordi det jo lige præcis er den hårde kerne som regeringen sagde at man ville gribe ind over for som lige præcis vil kunne bruge de her muligheder

nyt og hurtigere og mere konsekvent system så bygger vi bare et system der løber parallelt med det sociale system hvor tidsfristerne stadig væk vil være uendelig lange er det ikke rigtigt forstået

med en dommer i spidsen det var heller ikke en del af det og der vil også være

vil være forpligtet til at iværksætte de indsatser som kriminalitetsnævnet siger det var heller ikke

ungekriminalforsorg det var heller ikke en del af det så jeg mener at der er store forskelle og jeg glæder mig til

kedlerne der er gang i optimismen der er også gang i investeringerne vi kan se at der er

er kommet i beskæftigelse og det er rigtig rigtig positivt

øjeblikket en meget lav ledighed og noget af det der gør mig rigtig glad

at at ledigheden er lav og beskæftigelsen er stigende

ikke længere sådan som det var i starten af opsvinget at det var centreret omkring

enkelte storbyer københavn og aarhus

på grund af de ting der er lavet afskaffelse af pso afgiften liberalisering af planloven gennemførelse af vores landbrugspakke kommet en optimisme i hele landet der gør at vi nu kan se stigende beskæftigelse det er positivt det stiller bare også en udfordring foran os os nemlig at hvis beskæftigelsen bliver så høj og ledigheden så lav at det er svært for vores virksomheder at få den rigtige arbejdskraft svært at få ansat en smed en laborant en sælger

for at modvirke at vi får de her flaskehalse ønsker vi

øge arbejdsudbuddet og en af måderne man kan øge arbejdsudbuddet på er at sætte skatten

skatteudspil som regeringen præsenterede i august

bare konstatere at det er der desværre ikke flertal for der er

for at man kan give en markant skattelettelse til en

mindsteløn eller en lo funktionær eller nogen af de andre familietyper som vi har diskuteret så ofte derfor har vi været nødt til at justere vores udspil og vende tilbage til det der egentlig var aftalt på forhånd nemlig at vi har en milliard kroner fra en gammel aftale til lavere skat for de laveste indkomstgrupper og at vi har to milliard kroner til at løse det såkaldte samspilsproblem hvor vi sætter skatten ned på indbetalinger til pension så det altid kan betale sig

på bilafgifter frem imod som jeg husker det to to tusind og to og tyve

kan få omkring tyve kroner i i skattelettelser hvis jeg husker finansministeriets egne tal ret det kan ikke blive til meget arbejdsudbudseffekt der

pensionsreformen er jo en en pligtopgave det er noget af det som også lå fra

det kan man ærgre sig lidt over fordi det var et godt stykke arbejde der blev lavet af pensionskommissionen men det

pligtopgave alligevel det anerkender vi også og man kan sige at provenuet

så er der jo nogle enkelte elementer på skat som ligger i finanslovsaftalen som mig bekendt heller ikke ikke giver noget arbejdsudbudseffekt

hvor meget arbejdsudbud forventer finansministeren egentlig at der kan komme ud af den mindre justering som som så er

i mine øjne at vi får sat skatten ned for lave indkomster der er det

det at indføre et kontanthjælpsloft det at indføre integrationsydelsen som regeringen og dansk folkeparti har stået vagt om

med til at gøre at flere af dem der i dag er på kontanthjælp får en større gevinst ved at komme i arbejde og ved at sætte skatten ned på arbejde tager

af mønten med hvor meget og hvor langt vi kommer

i øjeblikket vi skal starte forhandlingerne på det grundlag som regeringen præsenterede i går

er færdige med et resultat går man gerne herned i folketingssalen og forklarer og og uddyber hvor meget arbejdsudbud

det var sådan set os selv der var med til at starte arbejdet

med kirurgisk præcision er det jo lykkedes regeringen at komme med et udspil

er det i virkeligheden fordi man ønsker at give nogle marginalskattelettelser for dermed at opnå

nogle arbejdsudbudsgevinster i stedet for at løse det som i virkeligheden er udfordringen

til for at løse samspilsproblemet med skatteudspillet lægger vi op til anden halvleg og det kan vi godt gennemføre og stadig væk få løst problemet for rigtig mange danskere

vi skal løse ved at give en skattelempelse så gevinsten ved at spare op til pension bliver større og det kommer regeringen med et forslag til for de to milliard

så det netop løser samspilsproblemet

håbe at regeringen vil overveje om ikke det var en fornuftig idé at lave brede aftaler på det

at bare fordi man valgte at nedlægge pensionskommissionen som

er socialdemokratiet ikke klar til at

til at lette beskatningen af pensionsopsparingen man har ikke været med til at finde milliarden til lavere skat for almindelige lønmodtagere

selvfølgelig heller ikke med til at bruge de penge

også for indretningen af vores kontanthjælpssystem

er en større motivation til at komme i arbejde så havde

er sådan og det ved vi jo godt begge to at her på christiansborg er de partier der er med til at finansiere

de midler der er skaffet og derfor

erhvervsministeren af

her måned så det varer altså ikke længe før jeg kan præsentere

det glæder jeg mig rigtig meget til for den teknologipagt skal bidrage til at virksomhederne fremover har adgang til de tekniske og digitale kompetencer som virksomhederne har brug for det er nødvendigt for at danmark kan komme igennem den digitale omstilling og fortsat have en række gode og vellønnede job det er også vigtigt for den enkelte dansker fordi det vil styrke hans eller hendes muligheder for at kunne deltage i fremtidens digitale samfund og være med til at skabe og præge det

selv været i nederlandene for at se på hvordan man har lavet en teknologipagt vi ser ligesom dem mere konkret på de naturvidenskabelige tekniske digitale og matematiske fag min intention er at vi med teknologipagten får flere til at interessere sig for at uddanne sig inden for de

kan blandt andet ske ved at flere vælger stem rettede uddannelser og efteruddannelse omdrejningspunktet

jeg kommer med er at virksomhederne og private aktører samarbejder med uddannelsessektoren om at løfte fremtidens kompetencebehov og her ved vi fra en række virksomheder organisationer og analyser at der jo allerede nu mangler tekniske og digitale kompetencer i virksomhederne og på arbejdsmarkedet

gøre det fremover og det handler ikke kun om formelle uddannelser men også om at vi lærer nye færdigheder via job og efteruddannelse og her fik vi jo en trepartsaftale på plads

som bidrager til et godt grundlag for den kommende

indsats alene for regeringen det

hvor mange aktører giver håndslag på at stå for forskellige indsatser med det fælles mål og derfor håber jeg også på at mange forskellige aktører vil gå ind i den her pagt der er i dag allerede mange forskellige indsatser på området

i januar måned ikke i år men sidste år og sagde at det

og der er absolut meget inspiration at hente fra den hollandske model for teknologipagt som vi i socialdemokratiet også har været optaget af

turbo på den her omstilling og så står vi altså her i dag halvandet år efter

er at vi får en effektiv teknologipagt vi har haft mange

som har været meget involveret i det her og det betyder at

i det mindste også glæde os over jeg håber at regeringens nationale strategi går ind og understøtter det arbejde der

ude omkring i regionerne

i forhold til hele bredden af teknologikompetencer er en stor efterspørgsel

at virksomhederne skal samarbejde direkte med uddannelserne

så i de vækstpartnerskabsaftaler som jeg har lavet med de forskellige regioner her i løbet af efteråret har vi alle sammen skrevet ind at der skal være fokus på teknologipagten og alle regioner i danmark har committet sig til at gå ind i teknologipagten og samarbejde om hvordan vi kan skubbe de

lave store bindende aftaler om det fordi det vi skal i gang med er at lave nogle aftaler med uddannelsesverdenen erhvervsverdenen og organisationsverdenen om det her og det går vi i gang med med det samme fordi vi har haft en god dialog med dem om det og

er det sådan at vi ønsker at gå længere end de har gjort i nederlandene

det jeg selv har set efter at have besøgt dem ved at inkludere videre og efteruddannelse

et særligt fokus på it i nederlandene

er voksen og efteruddannelse ikke en del af teknologipagten og de er efter at have eksisteret i en række år kun nu ved at sætte fokus på it men det er klart at den opgave løfter vi ikke alene

jo en ny tilgang som spørgeren også er inde på et nyt politisk værktøj hvor regering erhvervsliv uddannelsesverdenen går sammen i en række frivillige aktørsamarbejder om at løfte en vigtig samfundsopgave og den nye tilgang involverer en høj grad

som skal skabe nysgerrighed og engagement hos særlig børn og unge det kræver at mange forskellige aktører bidrager og teknologipagten har jeg derfor som formål skal række ud

og derfor er det meget vigtigt for mig at erhvervslivet bliver engageret i teknologipagtens indsatser

vil der fremgå indsatser på alle niveauer et konkret eksempel på at erhvervslivet tager et ansvar er samarbejdet mellem danfoss linak region syddanmark syddansk universitet og sønderborg kommune om at etablere et nyt uddannelsescenter for ingeniører således at der i

til det lokale arbejdsmarked men der sker også en styrkelse inden for regeringens rammer vi har fokus på stem fag på alle niveauer for eksempel i den kommende naturvidenskabsstrategi i gymnasiereformen hvor informatik informatik som du ved og programmering blev introduceret som henholdsvis obligatoriske fag og valgfag før sommerferien offentliggjorde

et nyt valgfag teknologiforståelse i folkeskolen og vi har valgt at have teknologisk forskning og innovation som en høj prioritet i regeringen også i forbindelse med udmøntningen af forskningsreserven og vi vil fremme erhvervslivets rammer for at foretage investeringer i forskning og udvikling ved et styrket fradrag for forskning og udvikling så vi arbejder med en bred palet af initiativer på

igennem hele voksen og efteruddannelsessystemet og har en mulighed for at få de her utrolig vigtige it tekniske matematiske naturvidenskabelige kompetencer ind som man

brug for i hele det faglærte felt så jeg vil kvittere for at det er tænkt med

det her står og falder med at man netop tænker det igennem

den der er formand og koordinerende fra regeringens side som erhvervsminister

tvivl om som jeg også kunne høre på ministerens svar at hele uddannelsesområdet

en nøglerolle og derfor er mit spørgsmål hvordan sikrer vi os at det rent faktisk bliver noget

der kommer ud i forhold til alle ministerier at det bliver tænkt hele vejen igennem og hvor er ministerens rolle i forhold til de andre ministres

ansvar i forhold til at få den her sammenhængende tænkning ind på

ministre også komme med konkrete initiativer på deres område hele intentionen

at vi får erhvervslivet til at møde uddannelsesverdenen på en måde så vi får skabt en interesse hos børn og unge

og hele taget kigger på det kompetencebehov der er på området

til at vække børn og unges interesse på det område

som sidder derude men også har den fornødne pædagogiske kompetence til det så derfor er hele uddannelsesverdenen nøglen til at vi får en fornuftig

ikke fremlagt sit energiudspil og derfor er der desværre grænser for hvor mange detaljer jeg kan løfte sløret for i dag jeg er enig i at niveauet for energieffektivitet og i øvrigt niveauet for udbygning af vedvarende energi er afgørende for prisen for den grønne omstilling og regeringens holdning er ingen hemmelighed omstillingen skal være omkostningseffektiv

sikre ved at finde den rigtige balance mellem at udbygge med den grønne energi og reducere energiforbruget

også enig i at eksporten af løsninger inden for energieffektivitet har nydt godt af den danske førerposition på området derfor er det også regeringens ambition at danmark fortsat skal være et forbillede inden for grøn omstilling som vi også har skrevet i regeringsgrundlaget er et dansk eksempel kun værd at følge for andre lande

omkostningseffektiv og fremmer vækst konkurrenceevne og beskæftigelse herre jens joel spørger også om regeringen vil sætte ambitiøse og forpligtende mål for energieffektiviseringer i energiforliget da vi endnu ikke har fremlagt vores udspil til energiaftalen vil jeg ikke her fra talerstolen i dag gå ned i detaljer om udspillets konkrete indhold og jeg må derfor bede jens

at væbne sig med tålmodighed lidt endnu men hvis vi skal nå i mål med et danmark der er uafhængigt af fossile brændsler i to tusind og halvtreds skal der ske en indsats inden for både vedvarende energi og energieffektivitet på det punkt kan jeg berolige

udnyttelse af det og at vi på den måde kan holde prisen nede for det er jeg helt enig med ministeren i

at ministeren ikke i dag kan sige hvad målet bliver

en del af regeringens udspil at man ønsker en målsætning for energieffektiviseringer eller har man kun de flotte ord om at det er vigtigt der sker noget jeg hører ministeren sige at det er vigtigt der sker noget på området men betyder det at regeringen vil komme med ét mål

i forhold til at sikre at det så rent faktisk

og der handler det for regeringen om at finde den rigtige balance mellem en fortsat udbygning med vedvarende energi

sikre at vi også bruger energien så effektivt som overhovedet

et overordnet mål for andelen af vedvarende energi i to tusind og tredive ligesom vi jo også i eu sammenhæng har forpligtet os til ret store mål i forhold til at reducere energiforbruget og skabe energieffektivitet

fortsætte den

offentlighed spørger har ministeren så også tænkt sig at opstille et mål eller har ministeren tænkt sig at det skal erhvervslivet og eksportinteresserne derude selv gætte kommer der et mål ud over det eu har eller vil ministeren overlade det til eu

om hvordan vi skruer energipolitikken sammen frem mod to tusind og tredive og der forventer jeg også en aktiv deltagelse fra spørgerens side

er overbevist om at spørgsmålet om energieffektivitet energibesparelser

vi skruer det her sammen så vi sikrer en fornuftig balance i forhold til udbygningen med vedvarende energi

falder drastisk og så er spørgsmålet

i forhold til også at sikre at vi bruger energien så effektivt som overhovedet muligt og det er det regeringen arbejder

varmeregningerne til forbrugerne men det er værkets ansvar at foretage den nødvendige omstilling til en fremtid uden grundbeløbet derfor glæder jeg mig også over at det ser ud til at mange af grundbeløbsværkerne er i gang med at omstille til en fremtid uden grundbeløbet værkerne har allerede gjort meget for at modvirke de kommende prisstigninger ved at investere i alternative former for varmeproduktion mange naturgasbaserede værker står over for at skulle træffe beslutninger om investeringer i regeringen og i folketinget skal vi derfor sikre de bedst mulige betingelser for fjernvarmens rammevilkår som kan danne grundlag for værkernes

igennem de seneste år har vi iværksat en række tiltag som forbedrer investeringsvilkårene for kollektivt eldrevne varmepumper derfor er det allerede nu en rigtig god forretning for de mindste værker at etablere eldrevne varmepumper

med erhvervs og iværksætterpakken aftalte vi med radikale venstre og dansk folkeparti at arbejde for en gradvis nedtrapning af elvarmeafgiften og at finansiere en varig lempelse på fem og tyve øre fra to tusind og en og tyve det er klart at jo før vi kan lave en aftale om en varig lempelse af elvarmeafgiften desto bedre vi har aftalt med det radikale venstre og dansk folkeparti at nedsætte elvarmeafgiften yderligere i

en kommende energiaftale vi kommer med et oplæg til energiaftalen i starten af i år så håber jeg at vi sammen kan sikre et bredt flertal bag stabile rammevilkår for fjernvarmesektoren hvis vi får de rigtige beslutninger i hus synes jeg at vi har opsendt et hensigtsmæssigt investeringssignal til fjernvarmeværkerne som kan sikre sig friere valg i fjernvarmesektoren og lavere priser

til grundbeløbet at jeg tror at der er rigtig mange fjernvarmeforbrugere derude som har tabt tålmodigheden og det kan jeg godt forstå vi taler om potentielle stigninger på varmeregningen på mellem to

titusind kroner om året det er rigtig rigtig mange penge for selv velpolstrede familier for slet ikke at snakke om hvad det betyder for folk på en folkepension eller med et lavtlønsjob så det haster rigtig meget og det er rigtig vigtigt

jeg er sådan en lille smule vedholdende i forhold til at

få ministeren til at sige hvor længe

så skyldes det jo at ministeren før han blev minister altså tilbage i to tusind og fjorten og femten som energiordfører sagde vi har travlt med at få en afklaring omkring grundbeløbets bortfald han sagde også

to tusind og seksten altså for halvandet folketingsår siden da han blev konfronteret med en højere regning

i medierne det er vi nødt til at handle på vi kan ikke lade de her mennesker i stikken derfor ville han indkalde folketingets partier til en drøftelse og vi venter jo stadig væk på at få den drøftelse om hvordan vi kommer i mål med det her i pso aftalen som mit eget parti også var med i som også er mere end et år gammel aftalte vi også at der skulle komme nogle nye afgiftsstrukturer der står endda i pso aftalen at regeringen udarbejder et konkret oplæg til dette i foråret to tusind og

så kan vi ikke få en afklaring på hvor længe ministeren egentlig mener at man kan vente derude hvor man ser ind i højere fjernvarmepriser

besparelser på pso området og på energiområdet i det hele

der er baggrunden for at regeringen har reduceret elvarmeafgiften

at varmepumper er mere attraktive det er også det at vi har lavet en pulje for varmepumper som værkerne kan ansøge ansøge og de værker der gør det vil få en reduktion i varmeprisen på op til tre tusind kroner

mulighederne for at lave ren varmeproduktion ikke mindst for de mindre kraft varme værker det ved jeg også er noget af det som som optager spørgeren

de øvrige partier i folketinget kommer til at drøfte det her

en stigning i varmeprisen på mellem to tusind og titusind kroner om året de synes heller ikke at vi

og der stadig væk er forbrugere derude som ser frem til en stigning som jo nu kommer om under et år så er det vel ikke for meget at forlange at vi bare spørger ministeren vi vi kræver jo ikke engang den færdige løsning endnu vi spørger ministeren hvornår mener ministeren senest at det her skal være på plads så man kan investere efter

i forhold til at de mindre decentrale kraft varme værker ikke kommer til

opleve prisstigninger i den størrelsesorden som som spørgeren stiller spørgsmål om så vi er opmærksomme på det her det er

der optager os stærkt vi har som jeg sagde

gjort en række tiltag herunder ikke mindst puljen

etablere eldrevne varmepumper men også den rådgivningsindsats som energistyrelsen gør i forhold til de her værker mange steder er det også det at kunne indrette produktionen på en anden måde få nogle gode ideer og nogle gode tips fra energistyrelsen i

man kan gøre af tiltag det er også noget som jeg synes er ganske vigtigt i forhold til at sikre at vi

bøvlet at være regering og det er bøvlet at være minister når der er et problem som man skal

der er det bare jeg siger hvor længe

på den løsning vi ved ikke endnu hvad den er men vi kan vel godt fortælle

hvor længe kan man overhovedet vente med at lave en løsning for noget som sker lige om lidt

elvarmepumper er et attraktivt alternativ i forhold til brændselsbindinger og så videre er også gjort noget både

både dit parti og mit parti har bidraget til at prøve på at skabe nogle løsninger

men jeg erkender og siger at der er

trods for den lange række af tiltag der er gjort

helt hjemme i hjemmet i trygge omgivelser og dermed

på borgerne som muligt det betyder at

den behandling der i dag foregår på sygehusene og ambulatorierne som fremover skal foregå ude hos den praktiserende læge i kommunerne eller helt hjemme i folks hjem

af hele sundhedsvæsenet og vi vil til foråret komme med bud på hvilken organisering og styring der blandt andet kan understøtte målet om at flytte mere behandling ud i det nære sundhedsvæsen regeringen

har netop med finanslovsaftalen for to tusind og atten afsat

det nære sundhedsvæsen samtidig

forventer vi her til foråret at tage stilling til de resterende seks hundrede million kroner til puljen

med udspillet fra december måned sundhed hvor du er kvitterer jeg som minister og vi som regering også for anbefalingerne som vi fik fra udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

med en række helt konkrete initiativer der skal styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og vi skitserer en konkret plan for regeringens opfølgning på hver enkelt af de tyve anbefalinger som udvalget kom med

hvor kommuner og regioner også i højere grad skal gå sammen om fælles finansiering og fælles ledelse vi sætter gang i udarbejdelsen af en ny national kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen som sundhedsstyrelsen skal udforme og vi melder ud at vi ønsker at samle misbrugsbehandlingen på sundhedsområdet for mennesker med psykiske lidelser og forankre det i regionerne og det vil også kræve lovgivning herinde så udmønter vi

to hundrede million kroner til læge og sundhedshuse og her til foråret

udtryk for at ministeren havde ønsket at udvalget kunne have løftet blikket lidt og kigget lidt længere ud

det resultat at vi endnu en gang fik en forsinkelse på det her område det område som ministeren også i februar måned sidste år sagde og jeg citerer er et af de vigtigste områder i forhold til at nytænke vores sundhedsvæsen

jeg synes jo så det er bekymrende når vi nu har brugt så meget tid eller ministeriet har brugt så meget tid

det var jo en arbejdsgruppe nedsat af ministeriet som var politisk styret og som altså ikke kunne komme frem til det rigtige ambitionsniveau set med ministerens øjne

på et område som er så væsentligt som ministeren siger

reaktionen på det der er ministerens udspil her fra den enogtredivete januar to tusind og sytten fra eksempelvis kommunernes landsforening og jeg citerer de anbefalinger anbefalinger mente

selv ikke var tilstrækkelige vi havde derfor håbet at ministeren havde større ambitioner

som er så afhængige af at vi får bundet sundhedsvæsenet bedre sammen for patienterne og de pårørende som siger at det regeringen nu lancerer ikke er ambitiøst nok

derfor vil jeg spørge ministeren hvilken reaktion giver det at så mange interessenter og så stor og primær en interessant som kommunernes landsforening giver

også om at få økonomien til at hænge sammen altså hele styringsgennemgangen det gennemgik jeg også på det samråd vi havde om samme emne her i efteråret

for at vi siger at der skal lovgivning til at flytte dobbeltdiagnoseområdet sådan at vi sikrer en ordentlig behandling

vores stofmisbrugere som samtidig har psykiske lidelser jeg

der er blevet kvitteret overordentlig meget for den nye kvalitetsplan som sundhedsstyrelsen nu skal lave også for en række af de andre områder hvor vi går videre end udspillet og

de har jo i hvert fald ikke været ude at virke der hvor intentionen var lige nøjagtig i at binde vores sundhedsvæsen bedre omkring

fordi lægeforeningens formand andreas rudkjøbing siger som respons at han meget gerne havde set et mere ambitiøst udspil i forhold til ressourcerne til de nye opgaver i planen fordi det jo i høj grad er der udfordringen ligger hvad tænker ministeren

udmønte med den plan for det nære og sammenhængende som vi fremlægger her til foråret hvor vi også tager styringen med

at vi får den samlede økonomi for sundhedsvæsenet til at hænge sammen sådan at der er en sammenhæng for borgerne

sin specialiserede behandling til man kommer tilbage til kommunen og skal genoptrænes

hænger sammen men specifikt om økonomien otte hundrede og fem og fyrre millioner nye kroner har vi afsat til at løfte

for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen fik udskudt deres afrapportering

år ekstra vil ministeren vedkende at vi har mistet tid at vi har mistet muligheden for at bygge det ind i ikke mindre end to økonomiaftaler med kommunerne og regionerne så vi godt kunne

styrker sundhedsområdet med to milliard

herunder otte hundrede og fem og fyrre million kroner til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen hvor der kommer endnu et udspil her til foråret så hele præmissen om at der ikke sker noget køber jeg ikke vi løfter sundhedsområdet og det gør vi på daglig basis også det nære sundhedsvæsen

at regeringens nuværende økonomiske prioritering af fødeområdet ligger fem og tyve million kroner under hvad den tidligere sr regering

fra rigtig mange af de faglige miljøer

i danmark som ligesom samlet følger op på hele

hvis vi kigger på sundhedsområdet bredt set

løftet sundhedsområdet med fire milliard kroner siden sommeren to tusind og og femten

at regionerne har fået tilført mere økonomi og at man

hvor vi heldigvis ser en stigning i børnetallet

samtidig valgt at øremærke halvtreds million kroner til fødselsområdet

hvor der jo ellers var lagt op til at de skulle lægges ud på blokken det har vi gjort for at styrke kvaliteten på fødselsområdet

laver individuelle skræddersyede forløb hvor man tager højde for den enkelte gravide og familiens behov hvor man har et særligt øje

man også har et øje for at når børnetallet stiger så meget som det gør så kræver det også nogle nye investeringer i svangreomsorgen i danmark

det kræver også at man som region har et langt større blik på arbejdsmiljøet hos medarbejderne og det synes jeg i høj grad at det udspil vi er kommet med er med til at sikre

tilføres der flere penge til fødegangene og fødselsområdet i to tusind og atten end der blev i 2017 mit klare svar er nej det gør der ikke jeg har også stillet spørgsmålet til finansministeriet og og svaret derovrefra er nej det gør der ikke det er nøjagtig de samme halvtreds million

klart svar på fordi ministeren skriver i forordet til regeringens udspil som jo hedder

det gør vi med halvtreds million kroner i øremærkede midler til en styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger fra fra to tusind og atten og frem

at der skulle ske en fortsat øremærkning af midlerne det betyder at der er en øremærkning til fødselsområdet også i to tusind og to tusind og nitten på halvtreds million kroner

der skal sættes retning for hvordan de skal udmøntes i bedre arbejdsmiljø i tryggere forhold for de fødende

vi som regering sammen med dansk folkeparti som finanslovspart har løftet sundhedsvæsen med siden sommeren to tusind og femten

af det stigende børnetal så ligger der også i udspillet og det er jeg sikker på at spørgeren også ved tyve million kroner

felt der hedder løft af kvaliteten på fødegange det

øremærkede midler hvor regionerne hver især skulle indsende ønsker til hvordan man ville forbruge de her penge her står der tydeligt at der er en diskrepans der står tydeligt at den nuværende regering bruger færre penge end sr regeringen der står tydeligt at det har været øremærkede midler

femten og fremover og dermed står der

én krone mere øremærket til fødegangene i to tusind og atten

gavner fødselsområdet det ændrer jo ikke på at der var lagt op til at de midler der hidtil havde været øremærket skulle lægges ud på blokken

fra starten der sagde regeringen i forhold til økonomiforhandlingerne med regionerne sidste år

have en øremærkning i to tusind og atten og to tusind og nitten

øremærkning af halvtreds million kroner til fødselsområdet som vi med udspillet også siger der skal være

så vi kan sikre en høj kvalitet på fødselsområdet over hele landet og så nogle af de gode erfaringer der er gjort nogle steder i landet også kan komme

er færre penge nu end det som sr regeringen havde sat af ja der er fem og tyve million kroner mindre i to tusind og atten mit spørgsmål går på er flere penge i atten som er øremærket direkte til fødegangenes kvalitet for fødende kvinder end der var i

ikke

økonomiforhandlinger vi har regionerne har prioriteret sundhedsvæsenet

det er vigtigt at investere i vores fælles sundhed hvad enten det handler om fødselsområdet ældreområdet eller det brede patientområde hvor vi har en forpligtelse til at styrke vores vores sundhedsvæsen med det konkrete udspil

million kroner på fødselsområdet vi udmønter tyve million kroner til at digitalisere

og vi opfordrer sådan set regionerne generelt til at tage højde for det stigende børnetal der er i de kommende år og dermed også investere i det her område til gavn for de mennesker der kommer til at møde vores sundhedsvæsen fremover så ja regeringen har løftet sundhedsvæsenet siden vi trådte til som

hvis der er nogen der bevidst forsøger at snyde eller omgå vores skatteregler

vores toldregler det er til skade for for fællesskabet og fælleskassen om man vil og det svækker konkurrencevilkårene for danske virksomheder og derfor naturligvis noget som

vil have fokus på men når det er sagt kan den danske

toldkontrol ikke alene sikre at der betales korrekt told og afgifter når for eksempel danskere køber varer fra kina hvorfor ikke

er jo fordi told opkræves af den enkelte

på vegne af eu og indsatsen mod svindel er derfor ikke kun noget som jeg som skatteminister kan gøre

udfordring at sikre at der bliver betalt korrekt told og afgifter når borgere for

skal it understøtte et nyt toldsystem

implementeringen af et nyt momsafregningssystem til køb af varer uden for eu hvor bagatelgrænsen på firs kroner for momsfri import afskaffes så man ikke længere kan spekulere i at angive en værdi under under firs kroner for at undgå at betale moms og reglerne forventes at træde i kraft fra to tusind og en og tyve de her tiltag vil blandt andet give myndighederne flere informationer og sammen med afskaffelsen af beløbsgrænsen bedre kontrolmuligheder ved import af varer uden for

for at gøre noget på den korte bane

som led i finansloven er blevet enige om generelt at øge toldkontrollen det vil også i et vist omfang afhjælpe det problem

at sende pakker fra kina fordi de bliver betragtet som et udviklingsland og det gør jo altså at man får en

i kina frem for danske virksomheder men toldelementet og det er ministeren også inde på

det her med at man beskriver pakkerne som

at det er momsfrit og hvis det er at de alligevel bliver krævet op fordi de bliver taget så skal de bare betale og så bliver det afregnet med firmaet så firmaet satser altså på at man ikke bliver taget på grund af at den kontrol som ministeren står for

det er internationalt og andet men er der ikke mulighed for

ulovligt indsmuglede varer det vil sige varer

tale om en ganske markant forøgelse

det kan man ikke holde op imod folk så må vi politikere jo ændre reglerne det gør man så i i regi af

gøre lidt reklame for den øgede kontrol der kommer

eller den rigtige told og det har man også et ansvar for når man

jo ikke nogen der kan være tjent med det eksempel som min kollega lige kort berørte og som jeg kunne tænke mig at gå lidt dybere ned i berører det her forhold

er så lille sandsynlighed for at blive taget at hvis du bliver taget og får en bøde så refunderer vi det

som jo står for en stor del af centeret ude i

er også mulighed for at gøre nogle ting på eu plan

på toldområdet men nu har vi valgt at opnormere generelt

og hvis det viser sig ikke at være tilstrækkeligt så vil vi da gerne drøfte også med

leverandør af produkter der kommer ind

har skatteministeren noget bud på hvor mange arbejdspladser det koster og har ministeren taget

få en direkte dialog med de kinesiske myndigheder om

men mig bekendt er det ikke flertallet af de virksomheder og man kan ikke klandre virksomheder for at bruge de lovlige muligheder de har muligheden for at købe noget under firs kroner og få det

være en konkurrencemæssig udfordring for danske virksomheder men

for jeg synes jo nok at der har været

ikke bare i de seneste uger men jo også i løbet af de seneste år altså sagen er jo den at

enkelte postkort og breve fra kina

en nyhed om at det er ethundredetusind pakker fra kina bare

ikke at man kan klandre forbrugere for at bruge de muligheder der er stillet til rådighed

ulovligt bruger de her ordninger

opfordre dansk erhverv til at rette henvendelse til mig og så vil jeg gerne

svindeldelen men nu øger vi kontrollen og så løser det forhåbentlig

miljøstyrelsen har oplyst mig om at nationalpark thy har etableret en ordning hvorefter blandt andet lokale fødevareproducenter kan ansøge om at kunne anvende nationalparkens logo på deres produkter og jeg har som udgangspunkt fuld tillid til nationalparkbestyrelsens administration af den ordning nationalparkerne giver således mulighed for at lokale produkter

og udviklet og jeg er glad for at nationalparkerne sammen med lokale virksomheder og interessenter er med til at sætte fokus på de lokale specialiteter der findes i de enkelte nationalparker jeg forventer at

fortsætter det gode arbejde i lokalområderne i samarbejde med vores lokale virksomheder herunder også thy lam sådan at alle får mest muligt ud af de mange muligheder nationalparkerne giver jeg ønsker derfor ikke på det foreliggende grundlag at fastsætte nærmere regler for certificering og markedsføring af lokale produkter da det bedst varetages af nationalparkerne i samarbejde med de lokale virksomheder og producenter

varetage det arbejde der står for at tildele certifikaterne

at thy lam jo har haft adgang til et afgræsningsareal i nationalparkens område og dermed jo også kan godtgøre at lammene og fårene ligesom er en del af nationalparken det har man haft

der skulle kunne tilgå det her areal som jo altså for for den lokale virksomhed er

fåreavleren her i i mandags drægtige får går i staldene og der dufter af

nystrøet halm og i virkeligheden dufter der også meget sådan af virkelyst og

lokal virksomhed der får noget ekstra ud af produkterne fordi man i den fantastiske ånd som nationalpark thy blev født ud af har lodsejere landmænd virksomheder sammen med naturelskere til

projekt til at blive til noget fåreavleren siger jo at det her risikerer at blive dødsstødet

at man ikke kan få lov til at afgræsse inde på nationalparkens areal så mit spørgsmål er reelt

en løsning hvor man delte de her atten ha

være kronvildt på noget af det og hvor der stadig væk er en afgræsningsadgang for den her lokale virksomhed

og landmand det tænker jeg kunne være en model hvor man imødekommer begge hensyn

at vedkommende landmand har adgang til fortsat at kunne søge og godtgøre at

vælger ikke at udbyde forpagtning for et ud af tre arealer som den

hvis den pågældende har sine

til at gå med mellemrum på de arealer den pågældende så har lejet i området jamen så må det være en tilstrækkelig forudsætning for at man kan bruge den certificering

kunne få alle sammen på græs og derfor vil jeg selvfølgelig bare spørge ministeren hvis nu det viser sig at arealadgangen bliver en hindring for at kunne oppebære certifikatet er ministeren så indstillet på

så er det bare bedre med tungere dyr og det er jo den afvejning der også har været fra skovriderens side det er derfor den arealomlægning sker

hvordan man finder ud af det mellem den pågældende virksomhedsejer og nationalparken

om nationalparken vil fortsætte en certificering når man ikke oppebærer det samme areal af afgræsning inde i nationalparken det ville

nok mening hvis man var skeptisk der siger jeg bare

opstå så hører jeg også ministeren være være åben for at så må man drøfte hvordan man kan lave en løsning hvor hvor erhvervet kan tilgodeses samtidig med at den vildtpleje

vigtigt at vi følger med i hvordan naturen og dyrelivet har det i vadehavet ligesom vi gør det i resten af landet vi har et godt og stærkt samarbejde om vadehavet både med tyskland og holland gennem det trilaterale vadehavssamarbejde og lokalt i forhold til borgere kommuner og erhvervsliv danmark har et nationalt overvågningsprogram og i programmet overvåges alt fra ålegræs til luftkvalitet overvågningen af vadehavet indgår som en integreret del af det nationale program

løfter vores

overvågning over for eu og vi lever altså op til de krav eu stiller i vadehavet overvåges en række af de arter der gør vadehavet til et helt unikt område på verdensplan for eksempel skal vi i det nationale overvågningsprogram tælle en lang række fuglearter hvert andet år i retningslinjerne for vadehavssamarbejdet indgår en lang række beskrivelser af hvordan overvågningen at vadehavet bør foretages danmark tager udgangspunkt i de retningslinjer men har tilpasset overvågningen til den lokale anvendelse af vadehavet det viser sig i en øget overvågning for nogle arter og mindre for andre for eksempel foretages der ekstra overvågning af ålegræs strandskader og

i vadehavet i forhold til i eu direktiverne og det betyder

at gråsælerne overvåges mere i vadehavet end i resten af landet på samme måde foretager vi ikke den samme overvågning for fisk da der ikke er kommercielt fiskeri i den danske del af vadehavet som det er tilfældet i de øvrige lande overvågningen i vadehavet er dog stadig fuldt på niveau med den overvågning vi

foretager i de øvrige habitat og fuglebeskyttelsesområder i danmark og i regeringen har vi et stort fokus på det her så jeg tør godt afslutningsvis slå fast at regeringen prioriterer overvågning

vigtigste af de vigtige grunde til at vi skal beskytte vadehavet er jo dets naturrigdomme naturrigdomme som er fuldstændig enestående og

mennesker særligt tyskere rejser langt for at få lov til at opleve det vil sige at vadehavet og nationalpark vadehavet

tjener penge på fordi det er en del af turisterhvervet

selvforståelsen for vores områdes natur men også for for økonomien som en afledt effekt af den turisme som som vadehavet

samarbejde med holland og tyskland

men jeg tillader mig

den tidligere sekretariatsleder for det trilaterale vadehavssamarbejde jens enemark

han siger danmark har forpligtet sig i en aftale og de overholder ikke aftalen det burde de for danmark er et ordentligt land hvordan hænger den meget meget krasse kritik fra en fagmand der har arbejdet med området så intensivt sammen med den melding som

og har ministeren konkrete initiativer med som betyder at danmark fremadrettet passer på vadehavet et område som er af så essentiel betydning både naturmæssigt

når det undrer mig at ministeren er så overrasket

den eneste ekspert som er kritisk eksempelvis udtaler karsten laursen der er seniorforsker emeritus ved

han oplever at flere års store besparelser på overvågningssamarbejdet ved vadehavet gør det svært at bevare naturen

en hel styrelse der foretager det her og skal leve op til det vi er forpligtet til i forhold til vores direktivforpligtigelse

eu eller de øvrige lande i vadehavssamarbejdet der tilsiger

jeg vil bede ministeren om at forholde sig til

hvis man svigter indsatsen i

man jo medskyldig i at der bliver en risiko for at noget af det som turisterne kommer for at se i dag sæler

interesse i at vores naturovervågning og vores naturudvikling

positiv gænge og det er også derfor regeringen har

det på en lang lang række områder jeg ser ser ikke med bekymring på den overvågning som

naturligvis velkommen til at stille nogle skriftlige spørgsmål

at en blandet beboersammensætning er vigtig og for mig handler det om at give den enkelte borger en reel mulighed for at vælge den by og den boligform som man ønsker at bo i den kraftige stigning i boligpriserne er efter min opfattelse et udtryk for at der er en høj boligefterspørgsel som desværre ikke modsvares af et tilsvarende boligudbud dermed er boligmarkedet kommet ud af balance lav rente høje byggeomkostninger og gunstige konjunkturforhold har presset priserne op som følge

det samme gælder for renoveringer som presser blandt andet huslejepriserne i de private udlejningsejendomme mit svar på spørgsmålet er at vi skal øge boligudbuddet i storbyerne både for ejerboliger og for lejeboliger dette vil normalisere priserne

give den enkelte mulighed for frit at vælge sin bolig vi kan ikke styre boligmarkedet med dekreter vi vil ikke få flere udlejningsejendomme ved at fastfryse huslejen tværtimod det vil kunne lægge et yderligere pres

radio skriver at han ikke har

skriftlig kommentar men det der er spørgsmålet er jo om ministeren mener det er rimeligt at huslejen stiger dobbelt så meget som priserne i samfundet i det hele taget altså er det en god udvikling er det noget som vi som samfund

nye boliger og så stiger priserne det skal vi gøre noget ved og derfor har jeg sat en analyse i gang

der skal bygges i københavn i de kommende år for at møde efterspørgslen og hvad der kan gøres for at de boliger bliver bygget hvad angår huslejestigninger i

stiger også prisen på det lejedes værdi og så stiger også

er svært at undgå

er at man overgår fra reguleret husleje til markedsleje

over til et andet sæt af reguleringsregler nemlig fra omkostningsbestemt husleje til det lejedes værdi og det fører også til en

på kryds og tværs

se

klart at nedrivninger ikke kan stå alene det handler om at få en blandet beboersammensætning og få skabt nogle boligområder der er attraktive at bo i og færdes trygt i her kan for eksempel opførelse af andre boligformer salg af almene boliger og muligheden for at få arbejdspladser ind i de belastede boligområder også hjælpe det er klart at vi ikke bare skal rive ned med hovedet under armen der skal være en helhedsorienteret tilgang til at få brudt ghettoerne op og her skal nedrivninger være et instrument

det må jeg sige også tak

for uddybningen nu her ministeren siger at der er seks hundrede million

vil ministeren oplyse hvor mange af de penge der resterer altså hvor mange af dem er brugt og hvor mange af dem er ikke

kan sige at jeg umiddelbart har hørt om fire projekter hvor man har revet boliger ned

men de beløb husker jeg som noget mindre så hvor meget er

det er jo især i kommuner som er under socialdemokratisk ledelse at man har bygget meget store områder hvor der netop ikke er en blandet sammensætning af hverken boligformer eller af beboere men hvor der er hundredvis og sågar også i nogle tilfælde tusindvis af almene boliger man placerer folk med boligsociale problemer i socialdemokratiske kommuner og mener at det er løsningen

faktisk i reglen lige så mange borgerlige som socialdemokrater men det er jo jeg forventer at ministeren har hundrede procent styr på altså hvor det præcist er bygget men fortidens fejl må vi under alle omstændigheder gøre op med og jeg synes da at det kunne være interessant at høre

her hvad for nogle tal taler vi om er det endnu en omgang med

er et gennemsocialdemokratisk styre der har bygget de områder herunder nogle meget store områder vollsmose og gellerupparken hvor der netop ikke er en blandet sammensætning af boformer eller beboere det skal

jeg kan ikke nu løfte sløret for hvad vi vil gøre men jeg har et klart billede inde i mit hoved af hvad vi vil gøre for vi har snakket om det i regeringen

mange af vestegnskommunerne var jo borgerlige da man byggede de her byggerier

endnu en borgerlig regerings plan for at rykke lidt rundt og lave nogle projekter hvor man lærer at cykle eller sidder og spiser sammen eller laver branding af et område det glæder

at borgerlige regeringer heller ikke har gjort noget ved problemet men jeg kan sige så meget

aldrig før været en regering med liberal alliance

aldrig før været en boligminister fra liberal alliance det er der nu og nu bliver der gjort noget

og om en annullering af udbuddet ville kunne begrundes juridisk jeg har modtaget kammeradvokatens skriftlige vurdering den er ved at blive fremsendt til transport bygnings og boligudvalget med henblik på en teknisk gennemgang i udvalget i morgen torsdag den ellevte januar to tusind og atten jeg ser frem til gennemgangen for udvalget her vil der blive mulighed for at udvalgsmedlemmerne kan forholde sig nærmere til vurderingen

i den forligskreds der står bag projektet for kammeradvokatens vurdering på et møde senere i dag i transportministeriet

givet sin vurdering og den har været drøftet i forligskredsen og i transport bygnings og boligudvalget en nærmere redegørelse for kammeradvokatens vurdering falder uden for rammerne af et svar på et §

nogle firmaer som er på vej ind i en retssag i italien anklaget for korruption og bestikkelse om de to firmaer er der ydermere det at sige at de jo ikke kunne blive optaget på den såkaldte hvidliste der er i italien

kunne få antimafiacertifikat og det betyder at de pågældende virksomheder ikke kan levere opgaver

det offentlige italien men ministeren vil ikke udelukke at de godt kan levere opgaver betalt af danske skatteydere

for at der ikke skal være mistanke om at der sidder nogle embedsmænd eller nogle politikere og favoriserer nogle venner som har givet et valgkampbidrag eller et fagforbund som man er tilhænger af sådan at deres medlemmer skal kunne arbejde i det projekt

regler for at den slags usaglige hensyn ikke kan varetages af de personer som træffer beslutningerne og så skal man følge de regler

afsløre så meget at reglerne er fulgt jeg kan afsløre så meget at det der er kommet ud af processen er det der ville komme ud af processen uanset om det var mig eller herre finn sørensen eller en anden fra enhedslisten der var minister fordi det er reglerne der fastsætter hvordan en udbudsproces skal foregå og ikke hvad en tilfældig minister synes

hvor firmaer ikke kan levere opgaver til det offentlige italien fordi de ikke er rene for at sige det på den måde men at de godt kan gøre det her i danmark og så har vi ikke nogen muligheder for at gøre noget ved det

af til at føre valgkamp for og hvis det så var sådan at et af de firmaer der bød havde mange

ansatte som var medlem af 3f så skulle herre finn sørensen som minister ikke have mulighed for at begunstige lige præcis det firma bare fordi herre finn sørensen havde fået penge fra 3f og der så var mange medlemmer så derfor er

indtil videre i hvert fald så er det jo et spørgsmål om også at gardere sig og

det kan man gøre når man laver kontrakter og især i forhold til for eksempel at lave en klausul om udelukkelse hen ad vejen sagen er jo at to af de firmaer der

ikke er på den italienske hvidliste og derfor ikke vil

er spørgsmålet hvad vi så gør hvis de hen ad vejen

gør man så hvis de hen ad vejen bliver dømt for korruption eller at have mafiaforbindelser eller hvad ved jeg

er man indstillet på at lave en såkaldt udelukkelsesklausul i

så skal firmaerne have mulighed for at selvrense sig altså kunne gøre op med de ting der udgør annulleringsgrunden og først hvis de ikke lever op til at selvrense sig ville man så endelig kunne gå i gang med at annullere sådan er

skride ind hvis underentreprenører ikke får deres betaling

privat kontrakt som vi ikke skal bruge statens ressourcer til at sikre overholdelse af der er et sædvanligt retssystem for kontrakter mellem leverandører og underleverandører men vi kan godt stille nogle krav om at der er nogle garantisummer og så videre til at sikre imod problemer der måtte opstå i det hele taget i en byggeproces og som sikrer soliditeten i processen og det tror

entrerer med i danmark så er jeg meget tilfreds med ministerens svar om at man er indstillet på at indsætte nogle annulleringsgrunde eller en eksklusionsparagraf eller eller hvad det nu er man skal kalde sådan en

er tilfredsstillende så melder der sig bare det spørgsmål hvorfor har man ikke gjort det fra starten af for det er jo kommet frem

man faktisk annullerer udbuddet i det hele taget så skal man igangsætte en ny udbudsproces og finde et nyt firma til at tage over

altså den dato hvor man kan køre hen over broen

tid er der sket en mærkbar økonomisk udvikling i asien herunder i kina og virksomhederne her kan tilbyde endog meget billige varer danskerne er glade for at handle på nettet kina er blevet en massiv storeksportør af varer der sendes som postforsendelser kina har indtil for nylig været placeret i afregningskategorien for udviklingslande det er ikke tilfældet længere landet er rykket op i en mellemkategori rent afregningsmæssigt og rykker i to tusind og en og tyve

selv om kinas økonomi har udviklet sig til at være en af de største i verden er landet endnu ikke i samme afregningskategori som de industrialiserede lande og dermed drager kina stadig fordel af kunstigt lave afregningssatser om end ikke i samme omfang som tidligere det har hidtil været vanskeligt at få tilpasset det internationale afregningssystem til den nye virkelighed med modtagelse af mange flere postforsendelser end tidligere fra blandt andet kina der sker dog fra to tusind og atten

tusind og en og tyve en stigning i afregningssatserne for forsendelser fra kina jævnfør politikens artikel men der nås ikke et niveau for fuld omkostningsdækning i kraft af de generelle regler i upu et flertal af

hundrede og to og halvfems medlemslande skal i givet fald stemme for en forhøjelse af afregningssatserne det hører med til billedet at flertallet af disse lande er udviklingslande som drager fordel af kunstigt lave satser man kunne derfor spørge hvorfor melder vi os så ikke ud af upu

ønske om dette i postforligskredsen er jeg åben over for at undersøge konsekvensen af en eventuel udmeldelse men som udgangspunkt forekommer det at være en besværlig

proces da det medfører behov for at indgå bilaterale aftaler med mere end en hundrede og halvfems lande verden over i artiklen i politiken omtales også en mistanke om at værdien af indholdet af en forsendelse ikke altid angives korrekt dette ligger uden for mit område her vil jeg henvise til skatteministerens svar på spørgsmål nummer s

man ved et politisk flertal ville kunne lave om eller

kunne lave om af egen drift et sådant spørgsmål er

vi diskuterer her nemlig de her afregningssatser jo ikke jeg har fuld forståelse for at ministeren ikke med

via eu samarbejdet og også direkte i upu

meget relevant diskussion vi modtager i øjeblikket omkring ti millioner forsendelser fra kina om året og

den store kinesiske internetbutik satser massivt på europa alibaba er større end både ebay og amazon tilsammen så det er en betydelig spiller

det her problem vil vil vokse i dag koster det omkring

producent nord for hongkong at sende en forsendelse

den her afregningssats stige fra den første januar stiger afregningssatsen for en kinesisk brevpakke fra godt fire kroner til godt seks

og i to tusind og en og tyve vil

jo stadig væk langt lavere end det som

ens vilkår og det her er ikke ens vilkår at en kinesisk virksomhed kan sende deres produkter så billigt

ændre på det så de fra i morgen skulle betale markedsprisen i stedet for at de

så ville jeg gøre det desværre kræver det at jeg overtaler et flertal

og det er ikke lykkedes endnu men jeg vil arbejde meget hårdt for at få

at flertallet af landene i upu er

dem ville man på en måde skulle have indrulleret i det

for at få en ændring af de her regler helt grundlæggende

synes jeg at det er et dårligt princip som forfægtes her

et fingerknips ville gøre det og så taler han

om hvad han kan gøre fremadrettet kan ministeren prøve at kortlægge

et halvt års tid siden hvor ministeren sagde at nu går vi i gang med noget men helt konkret hvad har man gjort for at forhandle det her og sikre en hurtigere implementering af den højere grænse end den der er nu

hvad for nogle møder hvad for nogle initiativer hvad for nogle forhandlinger har

få ændringen gennemført endnu hurtigere eller til

mere rimeligt niveau end det er i dag hvor vi ser at selv i to tusind og en og tyve

langt billigere til det danske marked end

jeg kan ikke i detaljer redegøre for hvilke møder der er blevet holdt på embedsmandsniveau mellem mit ministerium og upu men hvis der stilles et skriftligt spørgsmål

er spørgsmålet om hvor meget den kinesiske postvirksomhed skal betale til postnord danmark for at få sine forsendelser omdelt til modtagere i danmark der er her tale om de såkaldte terminalafgifter som afregningssatserne for breve kaldes i det internationale postforbund

aftales for en fire årig periode ad gangen så satserne for perioden to tusind og atten

en og tyve ligger fast og et flertal af de en hundrede og to og halvfems medlemslande skal være enige om ændringer i satserne for postforsendelser fra danske virksomheder til modtagere i danmark gælder at det er post danmark som fastsætter taksterne under hensyn til principperne i postloven om omkostningsægthed gennemsigtighed

om om det nu var stramme den at tage to spørgsmål i træk

nu her når vi får svarene også i sidste runde giver

helt principielt og helt afgørende at der er fair konkurrence det gav ministeren også udtryk for sin principielle tilslutning til hvis det er man skal have virksomheder

være ens vilkår at konkurrere på her har vi en situation hvor kinesiske virksomheder

til danmark langt billigere end danske virksomheder kan

urimeligt ovenikøbet er der også noget der tyder på at de systematisk snyder med toldbetalingen

gjort hvad han kunne i forhold til at instruere sine embedsmænd

vi kan jo se at det allerede har haft en effekt eftersom der er blevet lavet en aftale så så stor cadeau for det men har ministeren ikke selv som en del af sit eget

arbejde når ministeren alligevel har været ude

godt være at ministeren havde haft en lap med de allerbedste argumenter i inderlommen og hver gang han havde mødt en udenlandsk minister på området

den her situation skal vi ikke få den løst altså kan ministeren slet ikke redegøre for en aktivitet på det her område som ministeren selv har gjort er det kun embedsmændene der har

til møde med andre eu lande og der drøfter vi jo ting og sager i den kreds finder man formentlig ikke mange der er modstandere af at kina skal betale noget mere for at sende varer til eu så det ville være at sparke en åben dør ind at tage det op

ministeren havde rejst den her problemstilling og

og den slags ting hvor jeg har gjort min indflydelse gældende på områder som jeg også opfatter

at herre rasmus prehns parti synes er meget vigtige det har jeg så gjort på vegne af danmark og på vegne af et flertal i danmark nogle gange handler det jo også om at man skal vælge at

de ting som man mener at kunne igangsætte for at kunne komme det i møde herunder undersøge sagen til bunds og finde ud af hvad der skal til for at få tingene ændret

eksempel eu sammenhænge til at

jo noget som koster danske arbejdspladser og

når man nu er liberal er det med fair og lige konkurrence uden statstilskud faktisk noget man fra naturen af

oftere ser at socialdemokraterne synes at nogle

knebet lidt med det personlige engagement i forhold

overladt til embedsmændene jeg mangler stadig væk at få svar på et centralt spørgsmål i den her sammenhæng hvad har man gjort internt i regeringen hvad har ministeren gjort for at tale med udenrigsministeren om at det også var noget der skulle tages op i de sammenhænge hvor udenrigsministeren

det var jo aldrig blevet syv og fyrre milliard

hvis ikke det havde været for de meget lukrative skatteforhold i nordsøen de alt for lukrative skatteforhold skatteforhold

hvor beskatningen er meget lavere end i norge på trods af at de økonomiske vismænd flere gange har gjort opmærksom på at beskatningen af nordsøolien i danmark ikke burde være lavere end den der er i norge total kan så overtage disse alt for lukrative skatteforhold som mærsk har haft og befolkningen vil stadig få en langt mindre del af indtægterne fra olien end for eksempel nordmændene lige på den anden side af søgrænsen forligspartierne bag nordsøaftalen må sidde tilbage med meget røde ører de har foræret fællesskabets værdier væk så mærsk kan tjene kassen men der udestår et vigtigt spørgsmål i forbindelse med salget som er baggrunden for forespørgselsdebatten i dag nemlig kompensationsaftalen kompensationsaftalen fra to tusind og tre aftalen betyder at staten ikke kan hæve beskatningen på olie i nordsøen uden at

dansk undergrunds consortium som mærsk

har skullet blive kompenseret krone for krone sådanne aftaler er helt uhørte og normalt noget man kun har set i tidligere sovjetrepublikker ulande svage stater kompensationsaftalen var afgørende for at socialdemokratiet og sf i sin tid sammen med enhedslisten ikke stod bag nordsøaftalen fra to tusind og tre blandt andet fordi det også er udemokratisk på denne måde at binde

flertal i folketinget til at man

skatten for olieselskaberne i nordsøen under eneretten

at ministeren i svar til folketinget har forklaret at kompensationsaftalen ikke uden videre bare kan gives til total i forbindelse med et salg det fremgår af svaret på energi forsynings og

spørgsmål nummer tre hundrede og fem og halvfjerds og det fremgår også af svaret på spørgsmål nummer to og halvfjerds fra energi forsynings og klimaudvalget fra to tusind og seksten hvor der står

af bevillingen til et eller flere selskaber

vil derfor kræve ministerens samtykke som ved overdragelse

selskaber uden for denne kreds det betyder og det er det vigtige at det vil bero på forhandlingerne om vilkårene for dette samtykke om kompensationsaftalen kan overtages som en del af vilkårene for overførslen jeg ved godt at ministeren til i dag har fået kammeradvokaten til at levere en form for politisk bestillingsarbejde som siger noget der

som jeg glæder mig til at have her

godkendelsen af overdragelsen af mærsk olie og gas til total jeg ved at spørgsmålet ligger enhedslisten meget på sinde og det forstår jeg

der kræver en grundig stillingtagen det er vigtigt at vi holder tungen lige i munden i denne sag derfor vil jeg dvæle lidt ved hvad

i forbindelse med overdragelsen inden jeg går videre til folketingets rolle i den en væsentlig del af godkendelsesprocessen er en forvaltningsretlig afgørelse som træffes af energistyrelsen det gælder blandt

vurderingen af om total har den tilstrækkelige finansielle og tekniske kapacitet det vil sige om selskabet er

solidt og kvalificeret til at løfte opgaven i den forbindelse tager tager energistyrelsen stilling til om der er anledning til at stille særlige vilkår for overdragelsen denne type vurderinger bliver foretaget ved alle overdragelser af selskaber med licens i den danske del af nordsøen det gjorde for eksempel også sidste år da dong blev købt af ineos det er et udtryk

der skal overtage overtage tilladelser i nordsøen det er noget vi fra statens side fører en meget tæt kontrol med denne del er som sagt en forvaltningsretlig afgørelse der ligger hos mig som minister og som er delegeret til energistyrelsen en anden del af overdragelsen er

de aftaler staten har indgået med mærsk gennem årene for selv om en del af overdragelsen behandles som alle andre overdragelser er eneretsbevillingen jo særlig i forhold til øvrige licenser i den danske del af nordsøen regeringen forvalter statens forpligtigelser

der er indgået med mærsk under hensyntagen til almindelig aftaleret og altid med danmarks bedste

juridisk forpligtiget til at føre dem videre til total

almindelig del spørgsmål halvfjerds har kammeradvokaten bistået med at vurdere forpligtigelserne i aftalen i forbindelse med overdragelsen der har særlig været en del interesse

at staten er forpligtiget til at videreføre kompensationsaftalen i forbindelse med overdragelsen der er ikke truffet

at anbefalingen fra kammeradvokaten vil indgå i sagsbehandlingen af overdragelsen

spørgsmålet om folketingets inddragelse i overdragelsen som minister lytter jeg til og overvejer alle relevante synspunkter i sagen jeg synes det er godt at vi har en åben debat om principperne i reguleringen af selskaberne i nordsøen men når det kommer til at træffe afgørelse i konkrete sager som denne overdragelse er det en kompetence der ligger i energi forsynings og klimaministeriet

der følger af lovgivning der er vedtaget i folketinget og overdragelsen vil også i andre henseender følge lovens ord og dermed de retningslinjer folketinget har har været med til at udstikke

behandle sagen med grundighed med danmarks bedste for øje

og en grundig stillingtagen efter min overbevisning at

i forhold til folketingets inddragelse

den inddragelse vi har fået indtil nu

taget parlamentariske initiativer ikke mindst af enhedslisten

at det da nordsøaftalen blev indgået i to tusind og tre skete i forlængelse af et beslutningsforslag i folketinget

var jo forudsætningen for at aftalen kunne indgås

til kompensationsaftalen har vi jo at gøre med en privatretlig aftale mellem staten og et privat firma mærsk som så sælger til et andet privat firma total hvorved aftalen jo sådan set er væk og der er et helt nyt grundlag for at skulle tage stilling i spørgsmålet

da ikke være oplagt at ministeren ikke bare melder ud at det

noget regeringen bare beslutter men at det er noget som rent faktisk skal vedtages i folketinget med et beslutningsforslag det ville være naturligt for mig at se det lå også i den oprindelige nordsøaftale fra to tusind og tre at der skulle ske en behandling i folketinget når vi har en så afgørende ændring at mærsk som har

med regeringen igennem så mange år lige pludselig sælger til et udenlandsk selskab

er det da noget som bør diskuteres her i folketinget

beslutningsforslag i forhold til om der skulle være tale om en forvaltningsretlig afgørelse vil

men når vi snakker om selve kompensationsaftalen som er et et skattestop helt specielt designet i forhandlinger med mærsk så snakker vi altså om noget som er en politisk afgørelse og der synes jeg det er fint nok

det her skattestop bare skal kunne sælges videre eller gives kvit og frit til et udenlandsk olieselskab uden at den danske stat skal have noget som helst for det det er en politisk holdning man kan have men man kan da ikke dække sig ind under en form for politisk bestillingsarbejde som man har bedt om hos kammeradvokaten

modstrid med den anbefaling som det hedder som der ligger i kammeradvokatens

energi forsynings og klimaudvalget spørgsmål tre hundrede og fem og halvfjerds almindelig del fra

at misforstå der står da ikke at total bare automatisk skal have det her skattestop kvit og frit og ikke mindst

læste op i indledningen en overførsel af bevillingen til et eller flere selskaber i

forhandlingerne om vilkårene for dette samtykke altså om total bare skal have det gratis

penge som kunne gå til den danske statskasse

er altså spørgsmålet om hvorvidt kompensationsaftalen i det hele taget skal gives videre

interessant at ministeren så prøver at dække sig ind under et notat som ministeren har bestilt lige et par

en debat her i folketingssalen jeg synes det er problematisk

der tale om en politisk debat og det notat vi har fået fra kammeradvokaten er også et politisk notat vi skal ikke gemme os

jura her minister vi har fået klare svar fra ministeren som siger

handler om at tage politisk stilling så lad os gøre det hvis ministeren virkelig mener at vi skal give den her kompensationsaftale

være med at dække sig ind under et notat som ministeren har bestilt

der i to tusind og tre aftalen blev indført et reelt stop for at hæve beskatningen jævnfør kompensationsaftalen og når denne kompensationsaftale ikke uden videre kan videreføres i forbindelse med statens godkendelse af salg af eneretten jævnfør energi

spørgsmål tre hundrede og fem og halvfjerds af femogtyvende oktober to tusind og seksten pålægges regeringen at sikre at denne kompensationsaftale ikke uden videre kan videreføres i forbindelse med en eventuel godkendelse af salget af eneretten til

åbenhed omkring processen i forhold til

ap møller mærsk til total socialdemokratiet indgår jo i den aftale der ligger til grund

nordsøen og genopretning af tyrafeltet vi står selvfølgelig ved de aftaler vi har indgået men vi forventer samtidig at regeringen løbende holder os og de øvrige aftalepartier orienteret hvis og når der sker ændringer i forhold til grundlaget for aftalen jeg hæfter mig ved at regeringen har bedt kammeradvokaten vurdere muligheden for at give afslag på at den del af nordsøaftalen der vedrører kompensation medoverdrages til total såfremt energistyrelsen godkender dem som nye ejere af eneretsbevillingen det mener kammeradvokaten ikke ikke vi har

derfor oplæse et forslag til vedtagelse og det er på vegne af socialdemokratiet dansk folkeparti venstre liberal alliance radikale venstre og konservative

as til total sa er en forvaltningsretlig afgørelse og at ministeren ifølge undergrundsloven har kompetencen hertil folketinget opfordrer regeringen til at overdragelsen behandles med grundighed og med samfundets bedste for øje folketinget konstaterer endvidere at kammeradvokaten har vurderet at kompensationsaftalen er en integreret del af og forudsætning for den eksisterende eneretsbevilling og at en afvisning af at overdrage kompensationsaftalen sammen med eneretsbevillingen vil give anledning til så alvorlige retlige betænkeligheder at det reelt ikke er en retlig mulighed folketinget opfordrer desuden regeringen til at holde folketinget orienteret i relevant omfang

den socialdemokratisk ledede thorningregering blev dannet i to tusind og elleve men modstanden mod kompensationsaftalen er jo den samme i dag

var i hvert fald et et høringssvar som som var meget klart og præcist da det blev givet i forbindelse med beslutningsforslaget syv i to tusind og tre hvor socialdemokratiet kritiserede at man på den måde pålagde kommende flertal i folketinget ikke at kunne hæve skatten det var problematisk skattemæssigt men også rent

hvad er ordførerens holdning til at energistyrelsen i et svar til folketinget fortæller at det vil være op til en konkret forhandling om kompensationsaftalen skal gives videre men at ministeren

få dage før en en forhandling i folketingssalen

anbefaler at man gør noget andet nemlig

at det var sådan jeg må sige at jeg har stor respekt for og stor tiltro til kammeradvokatens anbefalinger det vi kan diskutere er

det kan være at man har haft nogle andre vurderinger hidtil og det synes jeg da er en helt relevant diskussion at tage det er måske ikke ved en forespørgselsdebat vi skal tage det

så i givet fald svare på hvorfor man har haft nogle andre vurderinger i embedsværket men

tro at at kammeradvokaten skulle komme med andet end en

privat advokatfirmas som arbejder for regeringen og som kommer frem til en anden konklusion end den konklusion som kammeradvokaten kommer frem til hvad vil socialdemokratiets position så være vi det give anledning til at genoverveje processen og se om der kan samles

mod at donere kompensationsaftalen kvit og frit

kan komme nogle andre juridiske vurderinger end den som kammeradvokaten kommer med så tror jeg man skal holde sig for øje

at alle jo selvfølgelig vil tage bestik af en vurdering som den kammeradvokaten kommer med jeg har svært ved at forestille mig at man kunne komme med andre juridiske vurderinger og selv hvis man

vil det jo formodentlig også indgå i en eventuel retssag

har besluttet at sælge sine rettigheder til

og det er så det der har ført til at enhedslisten har

i dansk folkeparti

glade for det store arbejde som ap møller mærsk

igennem de sidste godt halvtreds år har udført

i den danske del af nordsøen med at forsyne danmark med olie og gas med at skabe arbejdspladser og med at indbetale et ganske enormt provenu

til statskassen i form af skatter og afgifter

jo ført til at danmark har været selvforsynende med med energi i lange perioder og derfor har været fri for at skulle importere

været sådan vi håber også

naturressourcerne op og nyttiggøre dem

af nordsøen og vi også får et stort

har ønsket at afhænde deres aktiviteter i nordsøen og også har fundet en køber nemlig det franske selskab total

ap møller mærsk as sted og vil videreføre aktiviteten

vi er tilfredse med at der er fundet en seriøs aktør som vil vil fortsætte aktiviteterne det ønsker vi dem al mulig held og lykke med vi håber på en god samarbejdsrelation mellem staten og og køberne

det vil føre til fortsat gavn for det danske samfund vi håber også

så mange gode arbejdspladser

de arbejdsvilkår som medarbejderne vil blive budt

vi har taget ad notam at

overdragelse af rettigheder

er noget som hører hjemme i energi forsynings

og fyldig orientering om hvad hvad forløbet bliver i løbet af sagen og det er også derfor

forslag til vedtagelse som herre benny engelbrecht

det redegør meget godt for dansk folkepartis synspunkt i den her sag

forudsætning for aftalen der blev indgået var nemlig at en tønde olie ville koste to og tyve dollar per tønde stigende til seks og tredive

to og fyrre olieprisen er steget meget mere

olieselskaberne under dansk undergrunds consortium i dag ifølge de tal vi har fået tidligere

spørgsmål til regeringen tjener over ti milliard kroner mere om året efter skat end forudsat i aftalen

kompensationsaftalen videre

bruge pengene til for eksempel velfærd og hvis dansk folkeparti ikke har den holdning

vi har fået en vurdering fra kammeradvokaten og

kammeradvokaten vurderer at kompensationsaftalen følger med

den er staten stadig væk part i og den kan man ikke komme ud af jeg betragter kompensationsaftalen som et samlet kompromis der blev

i to tusind og tre som en del af en større aftale og den står vi

det betyder at det vil bero på forhandlingerne om vilkårene for dette samtykke om kompensationsaftalen kan overtages

svaret på det spørgsmål og det notat som

spørgeren lige læste op så i dansk folkeparti

det må være kammeradvokatens vurdering der er den mest korrekte og det er den vi forholder os

oplæste forslag til vedtagelsestekst og jeg skal hilse fra de konservative

kan det det samme tak til enhedslisten for at rejse spørgsmålet det er jo et et spørgsmål som optager enhedslisten hvilket også kom til udtryk ved ved samråd og andre ting men venstre er uenig vi mener at kammeradvokaten ikke er et bestillingsarbejde jeg kan ikke huske den konkrete formulering men er

som man så kan tage eller lade være

vi mener også at overdragelsen er væsentlig i forhold til at være omkring alle hjørnerne når man taler om salget og at det er godt at energistyrelsen så er grundig i forhold til at give en grundig vurdering af hvad der er op og ned og at man på den baggrund så laver en forvaltningsretlig afgørelse på den baggrund takker venstre og de konservative enhedslisten for forespørgselsdebatten og tilslutter sig budskaberne i udkastet til

nordsøolien til olieselskaberne er mange gange større end det man havde forventet i to tusind og

og at nordsøenaftalen i det hele taget er blevet kritiseret mange gange af de økonomiske vismænd for at være for dårlig fordi beskatningen simpelt hen er for lav i forhold til hvad den er i norge på den måde går samfundet glip af milliarder af kroner hvert evig eneste år fordi beskatningen simpelt

skal vurdere situationen fordi et andet selskab vil overtage mærsk olie og gas division var det så ikke en oplagt mulighed her at diskutere hvordan vi kunne sikre os

ses i lyset af de lande vi konkurrerer med hvordan er det i forhold til england og andre steder der kan være nogle elementer hvor vi er knap så konkurrencedygtige og andre elementer hvor vi er

meget konkurrencedygtige men at tage ét element ud med med ordførerens reference til

for lav og at den ikke bør være mindre end den er

det er den konklusion de kommer frem til gang på gang

hvor de jo præcis beskriver at den overnormale profit i danmark kun bliver beskattet med cirka en og halvfjerds

forhold her har jeg den opfattelse

er så vigtigt er at danmark sikrer at vi har nogle arbejdspladser en energiforsyning og en skatteindtægt ved at vi har et erhverv der er konkurrencedygtigt i nordsøen og vi vil være mindre konkurrencedygtige ved at beskatte

så går

af at man havde en aftale med et beskatningsregime som staten ønskede at

såkaldt government take faktisk fra omkring fyrre som jeg husker det til til syv og tres

for at gå med til det

bevillingshaverne at have en kompensationsaftale der sikrede at man ikke ville blive beskattet yderligere ud over denne aftale

jeg har ikke nogen grund til at sige andet end at

kompensationsaftalen selvfølgelig ikke var noget vi indgik med stor glæde fordi den var lidt usædvanlig og er

er jo folketinget der fastlægger lovgivningen om beskatning i danmark og

vi ville ind ekstraordinært og ændre en eksisterende aftale og for at skabe den sikkerhed for investorerne at man ikke ville gå ind i nye beskatningsregimer fandt vi det

at støtte kompensationsaftalen

man sælger rettighederne til at udvinde ressourcer i nordsøen til

har ytret offentligt ad flere omgange at vi gerne

at man kunne benytte anledningen til at fjerne kompensationsaftalen som

princip i dansk lovgivning det udtalte

på baggrund af de spørgsmål og svar til folketinget som herre rune lund blandt andet har citeret ministeren og energistyrelsen for og som jo gav udtryk for at

overføre den til de nye bevillingshavere

bare sige at ministeren er blevet klogere og det er vi andre dermed også jeg har sjældent læst en afgørelse fra kammeradvokaten der er mere sikker og direkte i sine anbefalinger end den som vi har fået lagt til grund her

blandt andet har bedt om at den bliver optrykt direkte i vedtagelsen

den illustrerer at her faktisk ikke er tale om et politisk valg her er vi på ser det ud til ret sikker retsligt juridisk grundlag fordi kompensationsaftalen netop var en del af den daværende aftale kan vi

fjerne den det ville give store retslige problemer så store problemer at det ikke er en reel retslig mulighed og derfor tager det radikale venstre til efterretning at kompensationsaftalen altså også følger med i den overdragelse af ejerskabet til rettighederne som vi

det ikke giver mening at fortsætte den særlige kompensationsaftale under en eventuel ny bevillingshaver

også udtalt sig på lignende vis til information igen den sekstende november to tusind

i forlængelse af det vil spørge herre martin lidegaard

er hvordan oplever herre martin lidegaard sammenhængen mellem de svar vi for nylig har fået af ministeren om det her om at det er en privatretlige aftale og at den ophører og at vilkårene skal forhandles på ny hvis mærsk sælger sin olie og gasdivision til total hvordan ser

et politisk valg her og hvis vi havde

ville vi have haft den holdning som jeg har givet udtryk for i de citater som herre rune lund læste op nu har man så bedt kammeradvokaten kigge på det og jeg tror nok i modsætning til herre rune lund mere på kammeradvokaten jeg har ikke nogen grund til at tro at kammeradvokaten skulle fifle i det her spørgsmål jeg har egentlig heller ikke nogen grund til at tro at regeringen skulle fifle i det her spørgsmål

iværksætte nye eller andre undersøgelser af det her spørgsmål og derfor tager jeg det til efterretning den eneste trøst man kan have vil jeg så sige er

fantasi til at forestille mig at vi i overskuelig fremtid vil se et flertal i folketinget der ønsker en markant højere beskatning

i vores regeringstid det servicetjek viste at beskatningen lå på det niveau det skulle være hvis vi ønskede yderligere investeringer i nordsøen derfor kan vi sige at sandsynligheden for at kompensationsaftalen nogen sinde

eller blive relevant

bør være tale om sammenlignelige lande sammenlignelige forhold

i forhold til kammeradvokatens notat bare lige læse op

men den er samtidig en integreret del af eneretsbevillingen det betyder at ministerens godkendelse af overdragelsen af eneretsbevillingen efter undergrundslovens § ni og tyve også omfatter kompensationsaftalen medmindre ministeren gør det til et vilkår at kompensationsaftalen ikke overdrages som en del af bevillingen

en statsejet offentlig model i danmark valgte vi helt tilbage i nitten tresserne et privat udbud

ulemper ved det men det gør også at der er

jeg hæfter mig ved den del af kammeradvokatens vurdering som er gengivet i den vedtagelse som vi

og som jo siger at der reelt ikke er nogen retlig mulighed for at gå den vej som

det er de selvfølgelig i deres gode ret til i folketinget har vi dog besluttet at staten skal føre en nødvendig kontrol med udvindingen af kulbrinteressourcerne i den danske del af nordsøen og derfor skal det

rettigheder og forpligtelser som ap møller mærsk har haft i den forbindelse videreføres til den nye ejer total efter lovens bogstav jeg kan så forstå på enhedslisten at det er vigtigt for dem at folketinget bliver hørt i

med forespørgslen gives der jo således også udtryk for at dette ikke allerede er tilfældet i hvert fald ikke i tilstrækkelig grad

er det jo netop folketinget som har besluttet en bestemt arbejdsfordeling hvor kompetencen ligger hos ministeren der så har valgt at delegere den kompetence videre til energistyrelsen det er folketinget der har besluttet at det skal være sådan og det er også folketinget der har vedtaget lovgrundlaget som aftalen og dermed også overdragelsen hviler på så jeg har vanskeligt ved at se at folketinget ikke allerede er tilstrækkeligt inddraget i processen men der er så bestemt ikke noget i vejen

ude i offentligheden eller her i folketingssalen det er en meget stor

vigtig aftale for danmark som hvert år bidrager med milliarder af kroner til statskassen og sådan skal det også være i fremtiden

det afgørende at overgangen fra ap møller mærsk til total bliver så smidig som overhovedet mulig det indebærer helt selvfølgeligt at de rettigheder og pligter som er en del af den oprindelige aftale føres videre til de nye ejere herunder den kompensationsmodel der er en integreret del af aftalen man kan ikke gå ind og ændre på de vilkår man gav ap møller mærsk i to tusind og tre heller ikke ved en virksomhedsoverdragelse det er konklusionen på kammeradvokatens vurdering og jeg mener at vi i så komplicerede sager som en virksomhedsoverdragelse af den her kaliber må følge sagkundskaben og altså kammeradvokatens vurdering liberal alliance støtter derfor det

som vi diskuterer i dag stammer fra og vi ønsker ikke at aftalen overdrages til total

rigtig mange penge vi kunne bruge på velfærd her i danmark i stedet for at sende milliarder ud af landet på grund af en alt for generøs kompensationsordning vi læser også flere forbehold i kammeradvokatens vurdering for eksempel er det ikke rigtig klart hvorfor man ikke kan undlade at overdrage er det aftaleret er det grundlovens ekspropriationsbestemmelse er det forvaltningsret og så er der understregning af kravet om saglig begrundelse uanset

at der er store forskelle mellem kammeradvokatens vurdering og

det svar ministeren gav til folketinget i oktober to tusind og seksten

tre hundrede og fem og halvfjerds

i videst muligt omfang at blive frigjort fra kompensationsaftalen i nordsøaftalen af to tusind og tre og såfremt det kan ske uden erstatning ville det være

uafhængig juridisk undersøgelse af mulighederne for at frigøre danmark fra kompensationsaftalen for så vidt angår de udvindingsrettigheder som total overtager

vil også gerne betrygge folketinget i at sagen her behandles med stor alvor og at der vil ske en grundig sagsbehandling forud for en eventuel godkendelse af overdragelsen

vil regeringen varetage de forpligtelser staten har med samfundets bedste for øje og med inddragelse af kammeradvokatens juridiske ekspertise som der er

i vedtagelsesteksten vil folketinget blive holdt orienteret i relevant omfang herunder når der foreligger en afgørelse og det er også forventningen at sagen vil være afsluttet inden udgangen af første kvartal to tusind og atten

to tusind og tre aftalen er skredet fuldstændig fordi grundlaget jo var at en tønde olie kostede to og tyve dollar stigende til seks og tredive dollar i to tusind og to og fyrre og olieprisen har ligget meget højere og ligger nu på omkring

ændring i forudsætningerne bag aftalen

saglig begrundelse for for det er netop ikke noget som

så spørger jeg ministeren og det er mit spørgsmål

at indtægterne til staten er meget mindre end de kunne have været hvis forudsætningerne bag aftalen havde været en højere oliepris altså den oliepris som rent faktisk

over den periode hvor der er udvundet olie og gas fra fra nordsøen det er penge som i den grad har bidraget til at sikre det velfærdssamfund

for at at den her aftale skal sikre danmark det bedst mulige udgangspunkt og det tror jeg også på

hvor det ene udfald over for det andet kan betyde forskellen på milliarder af kroner til dansk velfærd

en anden for at få kvalificeret det og her har vi ét svar det er godt nok fra statens advokat men

ét svar ville det ikke være betryggende for os alle sammen

mulige skattekroner til velfærd eller til skattelettelser

man

en anden juridisk vurdering når det er

tale om og også

energistyrelsen

det som kammeradvokaten kom med

det bliver defineret som noget abstrakt og så videre men

se hvad ulempen skulle være i at vi får endnu en juridisk

fortsatte investeringer under gunstige forhold for mærsk og senere total mange år frem i tiden

parisaftalen som jeg mener er

ikke være en saglig begrundelse for ikke at fortsætte særbehandlingen

aftaler og forudsætninger det gør vi som en del af eu og det vil også være således at

løbet af få måneder vil regeringen komme med en plan for hvordan vi håndterer blandt andet udfordringerne inden for det ikke kvoteomfattede område så jeg kan garantere christian poll for at

forestiller sig man skal kunne holde sig inden for de krav hvis man slet ikke begynder at kigge på udfasningen af udvindingen af fossil energi skal den fossile energi udvindes og

ligge i tanke uden at blive brugt i mange år frem i tiden eller hvad er tanken med at fortsætte udvindingen og kun kigge på

af kompensationsaftalen ene og alene skal være noget som bliver afgjort ovre hos ministeren jeg synes det er en useriøs en

skadelig måde at forvalte skatteborgernes milliarder på og ministeren har gjort alt hvad han har kunnet for at gøre det her til et juridisk spørgsmål og ikke et politisk spørgsmål på trods af at vi i besvarelser til folketinget

at vide at det er en privatretlig aftale og at det er et spørgsmål

om en forhandling for at man kan afgøre om kompensationsaftalen kan gives videre fordi den ikke uden videre kan gives videre

bestilt det her notat fra kammeradvokaten

har skullet bruges til at lukke munden på kritikerne og det er regeringen så lykkedes med jeg synes det er

på den måde at undertrykke noget som er en politisk debat ved at gøre den til en juridisk debat hvilket det ikke er

det som fru lisbeth bech

uafhængig juridisk vurdering så kunne man jo hente

og det understreger for mig at se at det man i

er debat man ønsker ikke en politisk debat om det fornuftige i at forære milliarder af fællesskabets kroner

olieselskaber i nordsøen nu til det franske olieselskab total ministeren siger at der endnu ikke er en endelig juridisk vurdering

gå ud fra at der foregår nogle juridiske vurderinger som ligger ud over det som kammeradvokaten er kommet med det glæder vi os til at følge med i fra enhedslistens side vi vil stadig følge den her proces meget tæt men jeg må sige at jeg synes det er tungt at et flertal i folketinget hvoraf mange

at opfatte sig selv som såkaldt økonomisk

står bag en aftale fra to tusind og tre hvor beskatningen er alt for lav partierne ønsker ikke at ændre den samfundet går glip af milliarder og partierne ønsker kvit og frit at forære yderligere milliarder væk i form af en kompensationsaftale som fra starten af var skæv og som nogle af partierne i forliget ovenikøbet var inderlig imod dengang aftalen blev indgået i to tusind og tre jeg synes det er vigtigt at huske på hvad det grundlæggende problem i nordsøen er og gerne læse op fra den rapport som det miljøøkonomiske råd kom med den otteogtyvende februar to tusind og sytten

overordnet er beskatningen i nordsøen karakteriseret af to problemer dels virker den samlede beskatning til at være for lav dels afviger beskatningen fra principperne om en neutral beskatning af ressourcerenten

i vurderingen af det samlede beskatningsniveau er det afgørende at det er den danske stat og dermed hele den danske befolkning der har ejendomsretten til værdierne i undergrunden mens de private virksomheders opgave er at lokalisere og udvinde ressourcerne et naturligt udgangspunkt for en fordeling er derfor at den del af ressourcens værdi der er tilbage når udvindingsselskaberne har fået en rimelig forrentning af deres investeringer bør tilfalde staten det svarer til at den såkaldte ressourcerente bør tilfalde staten i praksis er det næppe hensigtsmæssigt at beskatte ressourcerenten

da det blandt andet vil fjerne virksomhedernes incitament til effektiv drift der lader dog til at være et betydeligt spillerum for højere beskatning i forhold til det nuværende niveau uden at ramme en urealistisk høj skattesats

er det nuværende beskatningsniveau på cirka fire og firs

vi har jo set hvordan milliarderne er trillet ind i kasserne hos olieselskaberne mange milliarder

efter skat end der var forudsat i aftalen

kompensationsaftale have været en anledning til at den ikke bare var blevet videreført men at vi havde set på en mere fair fordeling af indtægterne fra nordsøen tak for debatten i dag

sagen tæt i